afstemningen forslaget er enstemmigt vedtaget med

hundrede og fem stemmer så har vi

for det næste forslag er der ikke afstemning

vi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

effektiviseringer og forenklinger i det som indebærer at de planprocesser

idéfasen afskaffes helt og høringsperioden

også at det er naturstyrelsen der står for basisanalysen som vil være grundlaget for fastsættelsen af målene og indsatsen i den beskyttelse der skal foregå

der skal lave de konkrete handleplaner der bliver med andre ord ikke ændret på opgavefordelingen mellem stat og kommune i selve udførelsen af disse opgaver ministeren skal have ros for at fremstille en forenklet forenklet planprocedure det er også glædeligt at ministeren med lovforslaget har anerkendt at der er forskellige behov på forskellige stadier og at man har lyttet til

nødvendigheden af at inddrage lodsejerne tidligt i forløbet det er dem der med de rigtige ord har gummistøvlerne på der ved hvordan man bedst kan varetage de her ting derude og hvordan det kan forenes med den nødvendige beskyttelse i venstre er vi for så vidt enige og helt på linje med regeringen hvad angår fastsættelsen af den overordnede plan og vi må også medgive at det jo er statens ansvar at udforme en basisanalyse som sikrer de relationer det her beskyttelsesarbejde har i forhold til eu så overordnet er venstre positiv over for forslagene

det nok også ros nok

vil arbejde arbejde med under udvalgsarbejdet for det første må jeg sige at vi kan være nervøse for om de økonomiske rammer der ligger for det her lovforslag

også står mål med størrelsen på ambitionerne altså hænger økonomi og ambitioner sammen vi vil i hvert fald opfordre til at man

de to ting for det andet

kræver det her jo som sædvanlig et samarbejde mellem fødevareministeriet og miljøministeriet det er også nødvendigt her at der helt er

der i praksis skal gennemføre plejeaftalerne derude

i skovene statsskovforvaltningerne og på de åbne arealer

kan optræde samlet over for de enkelte lodsejere så lodsejerne ikke skal løbe spidsrod imellem to instanser i det praktiske arbejde med beskyttelsen det tager vi op under udvalgsarbejdet

der kommer en tiltrængt forenkling af processen for udarbejdelse af natura to tusind planerne og lovforslaget reducerer de administrative processer og opprioriterer inddragelse og dialog i både planlægningen og gennemførelsen af de kommende planer i næste planperiode natura to tusind planlægningen er afgørende vigtig

planlægning for en stor del af de danske naturperler og de mest sårbare naturområder socialdemokratiet er meget tilfredse med at den tunge forhøring og idéfase erstattes af krav om inddragelse af interessenterne og det er også et fremskridt at de statslige planer fremover bliver mindre detaljerede og vil give mere plads til kommunerne og lokal indflydelse og viden herunder at det også bliver muligt at ændre i planerne undervejs og understregningen af at de kommunale natura to tusind planer

også med de statslige skovhandleplaner

som et vigtigt skridt i forhold til en helhedstænkning på det her område der vil selvfølgelig altid være forskellige interesser der skal nå sammen erhvervenes de grønnes

de overordnede målsætninger og kommunernes om det lykkes i allersidste

men jeg har jo noteret mig at rigtig mange af de høringsberettigede organisationer er meget tilfredse med det her lovforslag og en helt afgørende

forudsætning for natura to tusind planernes succes er en bred accept af både proces inddragelse og vidensgrundlag

når vi kan være med til at lave forenkling her i folketinget så hilser vi det velkommen

administrative byrder men her er der altså noget det giver en lettelse ude i kommunerne

noget mere smidighed og mere smidige regler for den kommunale planlægning som der også er lagt op til

at regionsrådene ikke længere skal have den der mæglende rolle i tilfælde af at der er uenighed

regionsrådet er så nogle der er landet mellem

er jo kommunerne der sådan set ved hvad der egentlig foregår ude i deres lokale områder og staten har jo også en interesse i at sige hvordan er det vi ønsker at hele natura to tusind planlægningen og forvaltningen skal være

en så kort kommunikationsvej som overhovedet muligt

være en forenkling som både kommunerne borgerne og staten

man foretager de her forenklinger som vi jo i mange år har efterspurgt fra dansk folkepartis

vi er sikre på at på resten af miljøområdet er der også plads til både forbedringer og forenklinger

man kommer i arbejdstøjet igen måske efter

arbejde med fremadrettet

herunder habitat og fuglebeskyttelsesdirektivet men det er kommunerne der har myndighedsansvaret for det åbne land og for at føre indsatsen ud i livet den ansvarsfordeling røres der ikke ved med lovforslaget de første planer har imidlertid været kritiseret for at være for detaljerede og derfor er der i dette lovforslag gjort meget for at forenkle processen og levne mere råderum til kommunerne især er der kommet større fokus på forpligtelsen til at inddrage de berørte lodsejere og øvrige

så tidligt i processen som muligt

der bliver med en kortere statslig proces bedre tid til at gennemføre den lokale dialog

være naturstyrelsen der har ansvaret for basisanalysen

bliver mindre detaljeret og det bliver muligt at tilpasse den til de lokale forhold de marine natura to tusind områder hører under staten og handler især om vandkvaliteten

jægerforbund har ønsket at

bemærkningerne at der vil blive

inviteret til møde på nationalt niveau så de interesserede organisationer kan blive inddraget også i den proces

i høringssvarene bred opbakning til forenkling og det radikale venstre hilser da også både forenkling og basis for en bredere lokal dialog og inddragelse af

på et tidligt tidspunkt meget velkommen vi kan derfor støtte forslaget og ser frem til arbejdet

overhovedet har det var vel nok ikke sådan at alle

mest hånd om vores natur i danmark men det er faktisk realiteten

gode muligheder for at blive til forbedringer

vi forenkler noget papirarbejde gør det mere præcist

der har brug for at blive inddraget for at få de fysiske forbedringer

synes at det er vigtigt at fastholde at det er staten

det er der mange gode grunde til en af de vigtige er jo at staten altså danmark har ansvaret over for eu og dermed over for de andre eu lande

som vi er forpligtet til

eu plan men det er jo også

hånd om naturen til gengæld er det vigtigt at den decentrale måde

er så effektiv som mulig så omkostningseffektiv som mulig

der er i modstrid med danske interesser

se det seneste med ulven der er indvandret i danmark og hvor det er

fra eus side siger at den må man ikke gøre noget den er totalfredet man må

gør i andre lande for eksempel i tyskland

ikke sådan at at danmark skal være et suverænt land hvor man kan sige

nogle særlige interesser som vi skal tage højde for

gælder på naturområdet og hvordan vil herre steen gade sørge for at danmark har den her selvbestemmelse og at den ikke bare forsvinder

det vigtigste og natura to tusind udpegningssystemet er jo en eu beslutning det gør den jo endnu bedre for det betyder jo at den også er med til at beskytte naturen

der kommer fra eu er godt vil jeg sige nej

på masser af områder og jeg vil ikke gå i detaljer her at vi arbejder sammen

have ammoniak og den slags ting men det der egentlig er fundamentalt for

at vi ligesom også kan sige at der er nogle ting som vi eu mæssigt godt kunne være med til

at der ikke er plads til den her i danmark

kan være plads til den i sverige og der spørger jeg bare herre steen gade om det ikke er er rigtigt at man kan arbejde på den måde er det ikke den måde

selv sf gerne vil have det at man

ikke den modsætning som herre dohrmann

og selvfølgelig handler det om en balance mellem hvad vi beslutter i fællesskab og hvad vi beslutter

dohrmann har måske bemærket at jeg siger at det vi beslutter i eu

rent faktisk ikke noget som nogen kommer

brugte den frihed vi har til

skabe større biodiversitet skabe større sammenhængende naturområder

langt mere mere end eus minimumskrav

det ville også have været rigtig godt hvis herre jørn dohrmann havde brugt de sidste ti år hvor han havde stor indflydelse på dansk politik til at kræve at den danske regering skulle gå i spidsen med hensyn til at beskytte natur og miljø langt ud over hvad eu krævede af os

er det vel herre jørn dohrmanns og den daværende vk regerings ansvar at herre steen gade i dag med en vis sandhed kan sige at den beskyttelse af naturen og miljøet som vi har

eu kræver at vi skal have det er ikke godt det er skidt det burde

at regeringen på det område hurtigt tog nogle initiativer som

at vi kunne sige at det der med at diskutere hvordan vi overholder eus minimumsdirektiver på det her område er forholdsvis ligegyldigt fordi vi er langt på den anden side af det

nu handler lovforslaget her faktisk om de her natura to tusind områder så lad mig vende tilbage til lovforslaget efter

for det første forenkler man processen det er faktisk

at man samtidig med at man forenkler faktisk giver bedre mulighed for folkelig inddragelse og deltagelse

man faktisk ofte når man gør ting enklere for når ting bliver enklere er det også nemmere for mennesker at finde ud af hvornår de skal agere og reagere altså man sikrer i en større mulighed for

større folkelig deltagelse

i det juridiske sprogbrug hedder interessenter men man åbner også op for

dem der er interesserede har en mulighed for at komme på banen

så er lovgivningsprocessen her

også en lille smule eksemplarisk fordi man faktisk starter processen med at spørge folk

helt usædvanligt bare sige i hvor stor udstrækning der er taget hensyn til de høringssvar der er kommet

usædvanligt i forhold til tidligere regeringer men såmænd også helt usædvanligt i forhold til den nuværende regering indimellem lytter man måske også

det synes jeg faktisk er rigtig eksemplarisk så jeg synes at det her er et rigtig godt lovforslag

måde som jeg synes meget gerne må danne skole for hvordan man i øvrigt griber den slags ting an det er måske også derfor at lovforslaget når det ligger her i salen ikke rigtig kalder på den store modstand fordi man har forsøgt at inddrage rigtig mange mennesker og rigtig mange organisationer i processen det har man så gjort ud fra den præmis og betingelse at det faktisk handlede om at skabe

blevet enklere og at flere mennesker deltager i rundkredssamtaler

men at vi faktisk sikrer at der bliver gjort en indsats for at beskytte natur og miljø i danmark det er der god brug for

nogen tvivl om at enhedslisten er positiv over for det lovforslag

inddragelse af de aktører der dels ved noget om indsatserne dels er berørt af dem som enhedslisten også var inde på det er faktisk en nyskabelse at man gør det så konsekvent

som jeg læser lovforslaget alt for tit ser vi i

at man opererer med standarder som skal virke overalt

kommer til at være ligefrem dysfunktionelle i et varieret landskab

være med at manuducere over randzoner og andre tiltag som er lanceret i denne og forrige folketingssamling jeg synes at den tænkning der lægges op til her er forbilledlig

får et fælles videngrundlag på baggrund af basisanalyser som kan valideres og således erstatte en teoretisk idéfase med dialog og analyse

at man har en eksplicit pligt til at inddrage alle med væsentlig interesse også før høringsfaserne således at man nu meget vanskeligt kan starte med at ramme helt ved siden af som vi jo

i en række tilfælde noget som ofte koster rigtig meget tid og mange

og ansvaret for implementeringen forankres i kommunerne uden den tidligere detaljeringsgrad fra centralt hold ja vi ser faktisk en klar afbureaukratisering i kommunerne i

der er ingen tvivl om at vi med dette lovforslag får slagtet en af de helt store papirtigre i miljøpolitikken således at vi kan få nogle resultater ud af det som kan give mening for alle de interessenter som bliver påvirket af det i lovforslagets skema over økonomiske effekter som man jo altid har i bemærkningerne

lettelser naturligvis fremhævet men ligesom ligesom

man normalt skal fortælle om merforbrug i millioner eller milliarder og måske ekstra ansatte kunne man jo også her gå ud og fortælle hvor mange miljømedarbejdere man kunne spare

så disse kunne hives ud af budgetterne ved næste finanslov

det skal bare være et fromt ønske fra liberal alliance dels fordi man på den måde får et klart indtryk af omfanget af afbureaukratiseringen

dels det at man sikrer sig reelle besparelser således at medarbejderne ikke bare bliver sat til andet arbejde det skal dog kun være en sidebemærkning det vigtigste er

endnu et lovforslag med en hel masse nye

også jeg vil gerne kvittere for ministerens lydhørhed over for de mange høringssvar der er givet også

for at vi som udvalg faktisk har fået en teknisk gennemgang forud for at vi står og behandler lovforslaget i dag for som konservativ synes jeg altid det er positivt når vi kan forenkle nuværende regler og det er rigtig positivt når vi kommer til at inddrage de interessenter der er meget mere end

ministeren har lyttet til ønsket om at

og at der er også i bemærkningerne til loven sker uddybende kommentarer til hvem hvad og hvor

og synes at man alligevel er blevet overhørt fra konservatives side vil vi meget gerne have mere natur og vi vil vel og mærke gerne have meget mere natur som det enkelte menneske også vil bruge og derfor må vi sige alt i alt ser vi positivt på det her

til det her område som vi forsøger i miljøministeriet

lovforslagets hovedformål er netop ud over selvfølgelig at lægge grunden til at vi får en

at sikre en enkel og god proces op til de statslige natura to tusind planer og for kommunernes efterfølgende indsats

som flere af ordførerne har peget på har vi netop ikke grebet de her forslag ud af den blå luft

og så bygger de på de drøftelser vi har haft med en lang række interessenter i forskellige sammenhænge for eksempel har vi nedsat grønt fremdriftsforum som skal følge natura to tusind planlægningen og de drøftelser der har været der har haft stor betydning for udformningen af

natura to tusind planlægningen som jeg også deltog i og havde en god snak med interessenterne når vi sætter dialog og lokal inddragelse højt understøtter vi også gennemførelsen af selve den fysiske indsats i natura to tusind områderne

i tvivl om at en øget dialog med interessenterne undervejs i processen vil betyde en større forståelse for den indsats som i sidste ende bliver besluttet og det bliver

at udføre natura to tusind planerne og de kommunale planer i virkeligheden lovforslaget ændrer ikke ved den overordnede opgavefordeling mellem stat og kommune jeg er klar over at kommunernes landsforening gerne så at de statslige planers indsatsprogram helt blev overdraget til kommunerne men jeg mener faktisk at vi

har lagt det rigtige snit mellem statens opgaver og kommunernes og det var der faktisk også rigtig mange af ordførerne

hvorfor snittet ligger rigtigt der hvor det

tre argumenter fra min side for det første

kan man sige at dem der har forpligtelsen som flere

og derfor er der også behov for en national afvejning og prioritering af den samlede indsats blandt andet for at sikre alle de arter som naturdirektiverne forpligter os til at beskytte

fyrre procent af natura to tusind arealerne faktisk statslige

under staten så derfor giver det os et andet argument er god grund til at det stadig ligger hos os for det tredje har miljøministeriet brug for at have så meget hånd i hanke med indsatsen at vi kan fastlægge den økonomiske ramme for indsatsen i de enkelte seks årige planperioder og netop sikre sammenhængen mellem mål og midler når det så er sagt

lægger jeg stor vægt på at de statslige planer tager udgangspunkt i en

det vil sige ikke en detailstyring men netop en mål og rammestyring der giver kommunerne et større råderum

at fastlægge den konkrete indsats inden for de mål

derfor er det også min holdning at de statslige natura to tusind planer fremover skal være mindre detaljerede og give mere albuerum for kommunerne til at udfylde planerne og bruge den lokale viden forenklingen af natura to tusind betyder at kommunerne får tid til at planlægge og tilpasse deres indsats i natura to tusind områder og det skal sikre at der kommer en synergi med den øvrige naturforvaltning og eventuelt andre lokale strategier jeg lægger samtidig stor vægt på at det ændrede sigte med de kommunale handleplaner giver kommunerne fine muligheder for at gennemføre den gode lokale dialog om hvordan indsatsen i natura to tusind områderne kan gennemføres med forslaget

ændres formålet så de kommunale handleplaner fremover skal lægge vægten på at angive

2 de forventede initiativer blandt andet en plan for interessentinddragelse og 3 opgavefordelingen mellem myndigheder og offentlige lodsejere

tilbage ved det som jeg lægger allerstørst vægt på i det lovforslag nemlig at natura to tusind planlægningen fremover baserer sig på en øget dialog og inddragelse på nationalt regionalt og lokalt niveau den skal bygge på en dialog med en bred

idéfasen forud for udarbejdelsen af de statslige natura to tusind planer bliver erstattet

statslige og private lodsejere som har en væsentlig interesse i natura to tusind

hvad enten interessen knytter sig til erhvervsudøvelse beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser

jeg kvitterer også for at mange ordførere har set at vi har lyttet til høringssvarene og helt i tråd med det giver forslaget også kommunerne længere tid til dialog med organisationer og lodsejere

natura to tusind planlægning ud over idéfasen betyder det også en kortere planproces noget som er ønsket fra mange sider ved at afskaffe idéfasen og forkorte høringsperioden

den statslige plan når vi lige præcis det uden at vi dermed begrænser interessenternes legitime mulighed for at få indflydelse sagen er jo at en tidlig dialog i planprocessen sikrer at interessenterne bliver inddraget tidligere tidspunkt og dermed kan få større indflydelse på den statslige plan og dens opfølgning lovforslaget indebærer samtidig en effektivisering af de penge vi bruger i stat og kommuner og administrative lettelser for interesseorganisationerne målet er at den nye regulering kan træde i kraft fra den første juni i år så reglerne kommer til at gælde for natura to tusind planlægningens anden planperiode med de ord

at vi både i forhold til miljø og konkurrenceevne skal bruge vores ressourcer intelligent det bliver også udgangspunktet for den ressourcestrategi for affaldssortering som vi er på vej med og som skal sikre at man bliver bedre til at udnytte de værdier der ligger i ressourcerne gennem mere og bedre genanvendelse

udgangspunktet for den strategi for affaldsforebyggelse som vil komme bagefter tilsammen vil de to ressourcestrategier være vigtige elementer i arbejdet med omstillingen til en grøn økonomi den bæredygtige dagsorden er derudover afspejlet i en lang række af de større udspil og initiativer som regeringen har taget det gælder for vækstplan dk som skal være med til at skabe grundlaget for at vi fortsat kan investere i den offentlige velfærd og i et grønt og bæredygtigt samfund

på plads og så har vi afsat to milliard kroner til en forstærket indsats for klimatilpasning så fremlægger vi også vækstplaner på en række områder for eksempel en plan for vand bio og miljøløsninger og sætter fokus på ressourceeffektivitet og sammenhængen til udviklingen af dansk erhvervsliv

set meget klare eksempler på at vi også i praksis tænker miljø ind i erhvervspolitikken og økonomi ind i miljøpolitikken jeg går ud fra at bevæggrunden for forslaget om at nedsætte en kommission er et ønske om at

og scenarier for en cirkulær økonomi skal hvile på et solidt fagligt og analytisk vidensgrundlag det kan jeg jo kun være enig i de bæredygtighedsinitiativer vi har taget bygger derfor på solide analyser og bred

tilgang end det økologiske fodaftryk at vi taler om en cirkulær økonomi derfor er den bedste

ramme om arbejdet med bæredygtighed og grøn økonomi ikke en kommission

ingen kommission sammensættes på en måde så den vidensmæssigt kan dække alle hjørner af bæredygtigheden med de rigtig mange tiltag som regeringen har

har vi til gengæld et godt fundament derudover

masser af skridt at tage fremadrettet og

vil regeringen fremlægge en ny bæredygtighedsstrategi som skal være en strategi der både indeholder mål og

i den sammenhæng bliver der jo også helt sikkert brug for den nyeste viden den kan vi supplere med det vi ved fra andre lande fra oecd

arbejde om ressourceeffektivitet som også er et helt centralt punkt i eu på miljøområdet

er vi nu gået i gang med en opdatering af vores viden om miljøtilstanden i danmark

vi er i fuld gang og det er en meget kompleks øvelse som ikke kan løses af eller puttes ned i en enkelt kommission

på den baggrund på trods af at vi forstår intentionerne og deler målsætningen langt hen ad vejen

vigtigt at få afdækket områdets problemer i al

kompleksitet og ud fra det beskrive hvordan man kan tage nogle konkrete initiativer som

de sidste ti år det vil sige at hvis man som virksomhed

faktisk tre gange hurtigere end lønningerne derfor sætter vi et stort arbejde i gang også sammen med erhvervs og vækstministeriet

at få hjulpet virksomhederne til at blive mere ressourceeffektive vi har viden om at

vi har behov for at få meget mere vedvarende energi ind i vores systemer og bruge den på intelligente måder derfor sætter vi gang i en stor elektrificering af jernbanen

fortsætter ikke kan blive ved med at brænde lige så meget affald af som vi gør i dag men at vi i virkeligheden skal holde op med at

på tingene som affald men som noget vi skal bruge igen og igen og derfor laver vi en ressourcestrategi med det mål så vi

set godt så mit spørgsmål til miljøministeren er når man tænker på opgavens omfang

også tænker lidt på hvor lidt regeringen trods alt har formået at gøre indtil nu

hvor stor udfordringen er og hvor store forandringer der skal til tror ministeren så ikke at regeringen trods al sin visdom på

komme i gang med tingene det er det vi har gjort med en stor energiaftale det er det vi har gjort med en finanslov på

det vi har gjort med en togfond så vi kan få elektrificeret jernbanen det det vi gør med en ressourcestrategi det er det vi gør med en natur og landbrugskommission så vi handler på alle de her områder

målrettet det spørgsmål men den skulle jo heldigvis ikke svare

den nok ikke klaret det på en år som det

mange af de her tanker om cirkulær økonomi og et af de første

anvender og sparer på vores ressourcer det er i alles interesse at at vi anvender dem efter nogle strategier for en

ressourceanvendelse og en ditto økonomi men vi er imod beslutningsforslaget fordi vi mener

udtryk for dobbeltarbejde fordi udfordringen

at miljøministeren inden længe fremlægger en ressourcestrategi

på et tidspunkt ligeledes er

rapport om miljø og bæredygtighed på hele natur og landbrugsområdet og vi ved alle at der er lavet en energiaftale

tyder på at den har været for ambitiøs set i forhold til nogle meget billige energipriser

på verdensplan men lad det nu ligge her

vi mener derfor at det ikke er nødvendigt

bruger ekstra og nye ressourcer på

en ny kommission som lægger alle de her indsatser mere eller mindre døde i en år eller

med dette forslag kommer til at bruge en masse overflødige ressourcer

løser den problemstilling hvorimod man nedsætter den ene kommission efter den anden for at beskæftige sig med lønninger og hvad de betyder for konkurrenceevnen

henrik høegh ikke enig med mig i at meget tyder på at et af de vigtigste vigtigste parametre

marked bliver at man er i stand til at anvende ressourcerne effektivt og at vi faktisk i dag generelt set ikke ved hvad vi præcis skal

for ressourceanvendelsen nogle af de ressourcer der ser ud til at begynde at blive knappe på det globale marked det er jo det vi sådan lidt

eller to år på at en kommission skal arbejde videre med det lige netop det her spørgsmål står jo øverst

enhver virksomhed derude og det vi skal tage os af politisk har ministeren lovet at

og det er det også men efter ti år med en regering hvor hensynet til miljøet mest handlede om kække bemærkninger om fugle fisk og frøer og hvis ret skal være ret måske også en kanotur på gudenåen så har vi rent faktisk nu fået en regering der handler en regering som reelt bekymrer sig om vores fælles natur og klimaudfordringerne og som synes at det er vigtigt at vi tænker bæredygtigt så vores børn og børnebørn får de samme muligheder som os for at have en god levestandard og nyde goder som rent drikkevand og rent miljø og får vished for at det globale fodaftryk er bæredygtigt så vi tager fat med konkret handling eksempelvis blev der sidste år lavet en klimaaftale om verdens mest ambitiøse klimapolitik der omstiller danmark til grøn energi og skaber arbejdspladser i sidste måned blev der præsenteret en togfond for syv og tyve milliard kr der skal elektrificere jernbanen i danmark

det er jo heller ikke nogen hemmelighed og flere har også sagt det at der lige nu bliver arbejdet stenhårdt med en dansk ressourcestrategi der markant skal nedbringe affaldsmængderne og se på affald som en ressource der skal

også nedsat natur og landbrugskommissionen der afrapporterer her i foråret

netop fokus på renere vand mere natur

tidligere på året blev der indgået en bred og vigtig aftale om nedbringelse af brugen af sprøjtemidler i danmark

efter ti års slaphed og slendrian på området hvor det stort set uden undtagelse er gået den forkerte forkerte vej jeg vil også gerne her kvittere over for enhedslisten der var med i aftalen om

for nuværende overvejes det også hvorledes arbejdet med bæredygtighedsstrategien som også er nævnt i regeringsgrundlaget skal

jeg håber og tror vi vil få endnu flere grønne resultater ud af i de kommende år vi er i fuld gang med at skabe de her konkrete resultater

både gennem finanslovene og med de initiativer der er sat i gang og dem der sættes i gang

det er det rigtige af hensyn til fremtidige generationer nuværende generationer naturen

ikke at socialdemokraterne og regeringen har det ubekvemt ved tanken om at få beskrevet hvor omfattende opgaven er gennem sådan et kommissionsarbejde og hvor omfattende forandringer der skal til

set forsøger at halte sig igennem med små relativt begrænsede tiltag og så på den måde

får påført den i øvrigt fuldstændig traditionelle vækstorienterede

vil lave en bæredygtighedsstrategi med faste mål indikatorer

det viser jo netop at vi ikke stikker hovedet i busken men at den her udfordring som er så helt afgørende

er vi rent faktisk gået i gang med at løse herre per clausen har jo også været med i de seneste to års finanslovaftaler hvor der også er rigtig mange ting der er blevet skubbet den anden vej så det her er bestemt ikke nogen ubekvem diskussion det er en meget bekvem diskussion det er også derfor vi har taget den op og vi er gået i gang med

skal den bæredygtighedsstrategi nok komme både med mål og indikatorer det har vi skrevet i regeringsgrundlaget også fordi vi synes det er vigtigt

de ressourcer vi har på den bedst mulige måde det er vi helt enige i

på den lange bane og vi er enige i at

langtidsholdbar økonomi vil vi også gerne have

enhedslisten måske har lidt tidsfordriv

men der er nævnt noget med at det er ti til fjorten mand der sådan set

redde hele verdenssituationen det tror jeg ikke på jeg tror på at det er på høje tid at også politikerne træder i karakter og

det vi vil have hvad er det vi synes

bare nødt til at sige til både herre torben hansen og og herre per clausen at

til at arbejde det har vi været i de sidste ti år hvor vi

borgerlig regering men vi har også været med

afgørende forhandlinger mellem flere partier lad mig bare nævne sådan

varetager naturens interesser

en kanotur på en eller anden å men ved at

nogle forlig som også er bindende på den lange bane

man sætter gang i noget forskning som gør

også kan lagre noget af den energi som

skulle være renere vand vi arbejdede for at der skulle sættes ekstra penge af til

kan vel huske de ekstra miljømilliarder der

jeg hilser det velkommen at man gerne vil diskutere det men det her skal jo ikke bare ende med at blive et tidsfordriv

måske to til tre år og brænder

mange millioner kroner af og hvad er det så resultatet af

enhedslisten er ved at løbe tør for ideer selv og derfor vil

fordi man virkelig gerne vil det her

sige alle de her grønne initiativer

i betragtning at vi agerer på et globalt marked

at vi vil have at energipriserne skal være

i tyskland eller sverige eller

vi opererer på et globalt marked hvor vi skal ud at afsætte vores produkter uanset om det er cement eller om det er fødevarer skal det ud og afsættes

konkurrerer med alle mulige andre lande og derfor gælder det også om at vi laver nogle smarte jeg vil kalde det tiltag når vi

at vi hjælper med nogle nye teknologier i stedet for

den globale natur så det er resultatet der tæller og der

den her regering har indtil nu ikke leveret nogen som helst resultater

nogle initiativer der er igangsat af

regering ikke ét resultat

en togfond som man siger

men det viser sig jo bare at man snakker om pengene man snakker om nogle nye afgifter men resultatet er der langtfra på nuværende tidspunkt så der er lang vej igen men vi vil gerne diskutere det

eksempel når vi har masser af blandt andet solenergi

vi afsætter nogle penge til den forskning men det behøver

altså ikke have ti eller tolv eller fjorten rådgivere til at

koste nogle penge jeg fik heller ikke svar på på spørgsmålet om hvad

derfor mener jeg at der er en lang række opgaver som vi politikere selv kunne være med til at løse i stedet for at brænde pengene af på noget

at man kan gå ned og snakke med lærerne hernede

det er den rigtige måde som herre per clausen griber tingene an på

gerne vide hvor pengene kommer fra det vil dansk folkeparti også gerne vi vil gerne tage diskussionen men vi vi mener også

gerne vil fokusere på energimæssigt og den

i forhandlingerne dengang spurgte hvorfor dansk folkeparti ikke

også under den den tidligere regering for at presse

jeg tror vi er mange der må erkende

på natur og miljø så man kunne jo sætte dem af i et budget og så sige prøv at se det vil vi gerne på det her område men at bruge

dansk folkeparti gjorde det anderledes de penge vi afsatte til det

derfor må vi også sige at når vi

betyder noget for arbejdspladserne betyder noget for miljøet betyder noget for dyrevelfærd og den slags ting så er det virkelig noget der har dansk folkepartis interesse og

vi afsætter pengene og hvor der sker noget i stedet for

himler op i folketingssalen de har jo egentlig muligheden i forbindelse med finanslovforhandlinger

desværre ikke fået noget igennem siger de nok selv og så er de nødt til at trække

den perlerække af beslutninger som den her regering har taget ofte i samarbejde med enhedslisten for at fremme bæredygtige løsninger understøtte erhvervslivet i den grønne omstilling gennem udviklingsmidler og støtte til vedvarende energi og ressourceeffektivitet

vi siden regeringsskiftet taget rigtig mange værktøjer i anvendelse

til grøn omstilling og mere er i vente inden længe kommer regeringens ressourcestrategi som vil gøre op med vores overdrevne brug og brænd af adfærd og i stedet satser meget mere på genanvendelse af ressourcerne så vi på nye måder kan få meget mere værdi ud af det vi i dag betragter som affald som der også henvises til i enhedslistens forslag hævdes

vi ifølge ellen macarthur foundation alene i eu at kunne spare seks hundrede milliard dollars eller mere end fire halvtreds milliard euro ved at recirkulere de ressourcer der allerede er i omløb en intelligent omgang med ressourcer bliver hvis det ikke allerede er det et væsentligt konkurrenceparameter i en tid hvor ressourcerne er knappe og stiger og stiger i pris i virksomhederne er den udvikling allerede godt i gang og

må vi forvente at den udvikling fortsætter altså det med at spare på ressourcerne og bruge dem mere effektivt derfor mener vi i det radikale venstre ikke at der er nogen grund til at forhale den udvikling med et kommissionsarbejde for meget af den viden enhedslisten efterlyser findes allerede derimod er vi enige i at man skal sætte sig mål for bæredygtighed i danmark i regeringsgrundlaget står der at regeringen vil udarbejde en bæredygtighedsstrategi med mål og indikatorer så vi kan følge udviklingen og ved fn topmødet i rio sidste år blev det besluttet at hele verden skal have globale bæredygtighedsmål så det går forhåbentlig op i en højere enhed en ny dansk bæredygtighedsstrategi har også til formål at skabe engagement hos den enkelte og motivation i de mange fællesskaber vi hver især deltager i en bæredygtig omstilling kan ikke komme gennem lovgivning og målsætninger alene det er afgørende at folk tager ejerskab og ansvar

at rose den gruppe af unge ingeniører som for nylig under navnet omstilling nu sendte en appel til folketingets formand om at politikere må finde mod til at formulere visioner og vise lederskab så alle kan føle medejerskab til omstillingen som de så rigtigt siger

starter omstilling i vore hoveder og hjerter og i den ånd vil jeg gerne gøre mit til at arbejdet med bæredygtighedsstrategien også bliver et nationalt oplysningsprojekt for det er der brug for

et socialt miljømæssigt og økonomisk

have lavet alle beregningerne på forhånd og uden

gennemføres fordi der netop er brug for

diskuterer og prøver ting af i en større sammenhæng noget af det der er foreslået i oplægget er

arbejde der skal foregå videre kan det i den sammenhæng overvejes at nedsætte et udvalg eller en kommission til at gå nærmere ind i hvordan

i praksis

det bedste med en bæredygtighedskommission som jo

end dem der er i værktøjskassen i dag hvis man skal nå det der er målet nemlig den grønne omstilling og det er vel det der i

at uanset hvad regeringspartiernes ordfører siger har vi brug for mere viden om hvad vi konkret skal gøre hvis vi skal gennemføre den grønne omstilling vi er enige om af den grund

medvirke til at nedsætte en bæredygtighedskommission

skal til for at gennemføre den omfattende

jeg synes det er meget fornuftigt at et et arbejde i

et partis bagland ikke går ind og bliver så konkret at

anviser hvordan vi skal lovgive her i tinget men det der er det interessante er

den cirkulære økonomi er lige præcis det der er i det oplæg noget af det der kunne overvejes i forhold til

vi på nogen måde kan lave nogle bæredygtighedsmål som

er for et økologisk fodaftryk eller hvad det

nu på idéplanet men vi er jo godt i gang i regeringen med

at få bygget samfundet om

der kan håndtere klimakrisen en der kan håndtere ressourcekrisen

det vi har i dag altså en slags økologisk model det er synes jeg de næste ti års største udfordring så på den måde er det jo en

sige at det regeringsgrundlag som som ligger og de initiativer der er taget det sidste

var at man fik lavet en energiaftale det er en af de mest grønne

klima og energiminister siger at det er verdens mest ambitiøse jeg tør ikke sige om der er et par stykker der ligger foran men men

hvorfor skete det det skete fordi de partier der nu danner regering

efter regeringsskiftet så der er vi i gang med det store paradigmeskift

til vedvarende energi det er jo en afgørende byggesten i at lave den grønne omstilling så besluttede regeringen i regeringsgrundlaget at man ville lave en natur og landbrugskommission som skulle sørge for at genskabe balancen mellem biodiversitet

en forbedret mulighed for at have landbrugsproduktion i det her land

folketinget fra sommeren af kan gå i gang med det næste store omstillingsprojekt som jeg opfatter det med at genskabe balancen

en ressourcestrategi som tog fat på det grundproblem som også er nævnt af andre fra talerstolen og som også står i enhedslistens forslag

med den vækst der er i verdensøkonomien

bliver der jo et pres på alle ressourcer fra

vand og så videre den udfordring gør jo at vi må omstille sådan at affald ikke længere er affald men er en ny ressource der

også fra miljøministeren

og så får vi den diskussion hvad vil jeg sige med al den opremsning jeg vil sige at

er godt i gang med at lave den grønne omstilling dertil kommer et vækstteam med

regeringens konkurrenceredegørelse

at spare på ressourcerne og få lavet en cirkulær tænkning på det her punkt jeg tror ikke citatet er korrekt jeg tror

af mine argumenter for ikke at sige ja til en kommission vi er i fuld gang og ofte i samarbejde med enhedslisten men faktisk

faktisk det er meget interessant at det kan være så ambitiøst samtidig med at så mange bakker op så har vi nogle udfordringer

rio20 besluttede at der

der være noget der hed grøn økonomi jeg skal til kina i næste uge og der har de jo allerede i deres fem årsplan begrebet cirkulær økonomi

det er jo en proces hvor tre udvalg har sagt at de vil have en stor høring om det så vi kommer videre

en opfordring til enhedslisten at det måske også er ved at arbejde videre med de konkrete sager at vi faktisk får fremdrift i sagen

vækstplan og tretten er udtryk for at

nedbringe forurening er en central del af regeringens samlede politik og at vi allerede har integreret den grønne omstilling i den økonomiske politik i danmark

set ikke er nogen som helst grund til at gøre andet end at tage enkeltstående initiativer fordi det generelt set går i den rigtige retning altså reducerer vækstplanen

ressourceforbruget i danmark reducerer den forureningen eller er det ikke nærmest det modsatte vi kommer til

grøn omstilling og spørger om vi i gang med den eller

man nødt til at se tingene i en sammenhæng og det var derfor jeg holdt den tale hvor

tog sammenhængen om hvad der faktisk sker i det her

som som ikke er er i fuld overensstemmelse med med den

ikke er færdige det er jo slet

at vi faktisk er godt i gang og at det er en proces der tager fem syv ti

det vel relevant at sige at måske har vi brug for et kommissionsarbejde ser på sammenhængen i de her ting

som vi håber på alligevel vil modificere udviklingen sådan kommer lidt tættere på det vi gerne vil det er det jeg synes der er hovedproblemet her det er at vi jo mangler den viden og de

en lille sti vi kan cykle på sammen med regeringspartierne når de har tid ved siden af den der kørsel på motorvejen de laver sammen

gennemanalyserer det og der kan jeg jo ikke sige at det fører til

er vi færdige der eller mangler der en del

det gør der da og min ønskedrøm

at vi har en finanslov som i meget tydeligere grad afspejler de mål som også handler om

mange af de her ting kan markedsmekanismen regulere af sig selv

man automatisk forsøge at finde alternativer og søge at genbruge mere ligesom der vil pågå en mere intensiveret teknologiudvikling

og fra energiministeren hørt om alle de her mange ressourcetiltag hertil kommer

miljøøkonomiske råd som arbejder

den økonomiske tankegang ud og siger at det ikke er nok at kigge på bruttonationalproduktet og samfundsøkonomien generelt

på ressourcerne det så vi i det

det det miljøøkonomiske råd fremsendte til miljøudvalget jeg tror ikke at vi kommer til at

formentlig ikke forudsige hvad det er der er fornuftigt om ti tyve eller tredive år fordi teknologiudviklingen altid vil betyde at der opstår muligheder som vi ikke kan forestille os det fremgår at der skal peges på økonomiske virkemidler som kan fremme en cirkulær økonomi det har også været nævnt nogle gange her i debatten for os lugter det lidt for meget af nye skattefinansierede milliardtilskud

gøre noget bestemt som statsmagten finder intelligent

sætter et eller andet tal op som man skal nå om tredive år fyrre år eller halvtreds år

man en lineær fremskrivning

få adfærden til at gå i den og den

virksomheder og institutioner det er sådan styringsmekanismen typisk

nu introduceres så begrebet cirkulær økonomi

man skal passe gevaldigt på med at

plusord de kan være farlige og kan få økonomien til at ligne

skriver nye milliardregninger ud for at kunne redde verden og på den måde blive nogle rigtig gode mennesker

jeg tror at den kunne give langt langt mere mening hvis man fik inderne

globalt plan vil jo være langt langt mere afhængige af hvad

de interessante dilemmaer i den her diskussion uanset hvad vi gør vil det ikke rigtig løse det samlede problem for det danske omkostningsniveau er jo sådan

meget fokus på

til at løbe rundt det giver sig selv at vi er mere spidse på det jeg synes da også

gjort rigtig meget i danmark jeg synes at

sporene skræmmer med den tankegang

energispørgsmålet det det er jo i virkeligheden langt hen ad vejen en anden form for socialisme

staten skal bestemme hvordan man skal skal fungere det er jo i virkeligheden

der ligger bag den her kommission og så giver det sig selv at

at pengene til en sådan kommission overhovedet ikke

beslutninger man træffer når jeg i dag siger

til det her beslutningsforslag som ligger fra enhedslisten

er det faktisk fordi vi lige nu venter på den meget viden vi gerne skulle få via natur og landbrugskommissionen

er på vej og så har har rigtig mange ordførere været oppe og snakke om den her ressourcestrategi som er på vej

den er vi mange der venter rigtig spændt på

jeg bemærkede at ministeren i sin tale sagde at det

ganske snart så nu hedder det ikke bare snart nu hedder det ganske snart så fra i dag sætter jeg et lille kryds i min kalender

lige her og nu er brug for endnu en kommission jeg må så sige at

er ret morsomt at høre at enhedslisten fremsætter et forslag enhedslisten er støtteparti til regeringen regeringen står her og smiler sødt og venligt

til herre per clausen og fortæller at det er jo godt og fint og nej hvor er det dejligt men alligevel

ja sådan er det åbenbart at være støtteparti

enhedslisten at når nu det er så nemt at få pengene ind

så må man så gøre det til næste finanslovsforhandling men hvis man ikke vil kæmpe for de

at enhedslisten som regeringens støtteparti

sikrer sig at regeringen kommer med en dato på hvornår dens bæredygtighedsstrategi kommer

så kunne enhedslisten måske faktisk også få indflydelse på hvad der skal ligge i den strategi

tankevækkende at regeringens støtteparti fremsætter et forslag

det fordi der stadig væk er seks og fyrre million kroner fra finanslovsaftalen som vi endnu mangler

hvis regeringen og regeringspartierne ønskede at igangsætte det her arbejde kunne de bare i dag sige ja så kunne vi gå i gang i morgen

det har regeringen så ikke ønsket der må jeg jo sige at argumenterne for at man ikke har ønsket det

måske ikke er helt så fremragende som

om regeringen har en plan for hvordan

af det økologiske fodaftryk til en fjerdedel i år

kompensere for de udviklingstræk der går i den direkte modsat retning

tretten bliver mere miljømæssigt bæredygtig end det der lå i regeringens udspil

regeringspartierne siger at det her har man styr på og man har gang i en lang række initiativer

er en lille smule skeptisk jeg tror ikke at hverken bæredygtighedsstrategien eller ressourceplanen

den økonomi vi har i vores land til at være miljømæssigt bæredygtig det vil tiden selvfølgelig vise og jeg kan forstå at

den lykkelige situation at ressourcestrategien kommer om ikke i morgen så i overmorgen og bæredygtighedsstrategien kommer vel også i så god tid at vi kan nå at få den vedtaget i denne regerings tid så ville det måske være en idé at fremrykke det en lille smule for at være sikker på

men det er jo godt og det må vi tage stilling til

når det kommer når enhedslisten har

at den måde det system vi lever i i dag fungerer på er i en grundlæggende krise det kommer til udtryk som en økonomisk krise som en klimakrise som en miljøkrise som en fødevarekrise

noget enhedslisten finder på det er sådan set noget som man i fn på

var enige om

på den måde kan man sige at enhedslisten repræsenterer det internationale mainstreamsynspunkt det

på trods af at der altså er stor enighed om at det der er løsningen på vores krise er grøn omstilling

er det jo når det kommer til stykket ikke så håndgribeligt

sikre på at vi står over for radikale forandringer af den måde vores samfund er organiseret på og den måde vi forbruger og producerer på

økologiske krise vi står i nu

er et resultat af to hundrede års produktion og forbrug baseret på en antagelse om at tilgængeligheden tilgængeligheden af jordens ressourcer varer uendeligt og at økosystemernes evne til at absorbere vores affaldsstoffer er ubegrænset

at menneskene altid vil så kloge at de finder på noget ligegyldigt hvor håbløs den situation

rapport som herre villum christensen refererede til og hvori de nåede frem til den interessante konklusion at det er ligegyldigt om vi smadrer natur og miljø

så finder vi nok på noget jeg tror man skal være økonom for at drage den konklusion

ikke at den er særlig betryggende

sige at den situation vi står i nu viser os at det ikke er rigtigt at jordens ressourcer er uendelige

faktisk kommet dertil at også konkrete økonomiske ting indikerer at der er grænser for mængden af ressourcer

debatten og som vi også har påpeget i vores beslutningsforslag er det sådan at prisen på naturressourcer efter i hundrede år at være faldet

så meget de sidste ti år som den faldt de foregående hundrede år det er derfor at vi synes at tiden er inde til at indse at vi må indrette vores økonomiske aktiviteter inden for planetens grænser og økosystemernes bæreevne

også rigtigt som herre villum christensen sagde at det

dansk anliggende at løse jordklodens problemer men jeg synes nu alligevel at det godt kunne være en vision

at danmark skal blive førende inden for den

der behov for innovation nytænkning

radikal omstilling af alle samfundets sfærer det handler om de produkter vi forbruger

måde de er produceret på om den måde vi transporter os på

vi får stillet de samme behov som i dag men på en langtidsholdbar måde

den menneskelige udvikling og livskvalitet kommer i centrum frem for

jeg venter spændt på den dag hvor det gennemsyrer den politik som regeringen fører dertil er vi i hvert fald ikke

synes det er så vigtigt er det fordi omstillingen er fuldstændig afgørende for bevarelsen af vores velfærdssamfund og for fortsat social og økonomisk udvikling men den indeholder også muligheder og potentialer for at udvikle nye job vi har i danmark i mange år haft en førerposition når det kommer til vedvarende energi og forureningsbekæmpende teknologier

af ressourcer og at producere produkter

og om at udvikle teknologi der kan udvinde ressourcerne af udtjente produkter der endnu ikke er designet optimalt

er det nødvendigt at forankre indsatsen centralt i det politiske system miljøpolitik handler ikke længere

bekæmpe forurening miljøpolitik i en verden der står midt i en global økonomisk krise handler om at alle politikområder skal indstille sig på opgaven

men vi kommer ikke uden om at vi skal finde værdier i vores tilværelse der ikke medfører et fortsat stigende materielt forbrug

fordi vi i fremtiden skal lide materielle afsavn

har brug for et højere forbrug men vi må indstille os på at

ressourcerne og vores forurening i den vestlige verden ikke skal være

det er derfor at der er brug for innovation og nytænkning

efter vores opfattelse et lille

at det var nødvendigt at nedsætte en kommission for at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag

enhedslisten vil jo ikke af den grund holde op med

arbejde for grøn omstilling i vores samfund vi vil arbejde for at man stadig væk udvikler viden visioner og konkrete forslag til hvad der skal til i fremtiden

skal man sige noget positivt om den nuværende situation

at debatten i dag endnu en gang har afsløret at når det handler om en miljømæssig bæredygtig udvikling er der rigtig rigtig stor afstand fra de ting der er den grundlæggende holdning hos den nuværende regering og det der var den grundlæggende holdning

så på den måde bekræfter det jo at enhedslisten har valgt rigtigt når vi stadig væk

herre ole hækkerup eller andre om at de for enhver pris ville bevare eksekvaturproceduren så dagens lovforslag kunne komme ind i en fortælling om løftebrud

jeg nok ikke er det eneste folketingsmedlem der ikke havde hørt så frygtelig meget om eksekvaturproceduren før vi fik det her lovforslag

er så den procedure som man skal gå igennem ved danske domstole før en dom som er blevet afsagt ved en domstol i et andet eu land

danmark så princippet om at afskaffe eksekvaturproceduren er umiddelbart

fri bevægelighed af retsafgørelser så det er sådan set

være nogle retssikkerhedsmæssige

sikre sig at den dom der er afsagt

de indsigelser som man kan gøre

som foreslås lovforslaget har været i høring blandt andet har advokatrådet skrevet at man tilslutter sig

og at man mener at det vil indebære en lettelse af arbejdsgangen i forbindelse med fuldbyrdelse af en retsafgørelse truffet i en medlemsstat

skriver også at det fortsat skal være være muligt at fremkomme med indsigelser

sigtet er således at en retsafgørelse som er afsagt i én medlemsstat og som er eksigibel altså

kan fuldbyrdes i den pågældende medlemsstat medlemsstat fremover skal kunne fuldbyrdes i de øvrige medlemsstater uden at der kræves nogen særlig procedure

samtidig med at eksekvaturproceduren afskaffes opretholdes og indføres imidlertid en række processuelle garantier der skal sikre at den sagsøgtes ret til en retfærdig rettergang og sagsøgtes ret til forsvar beskyttes i tilstrækkeligt omfang blandt andet har den person mod hvem der anmodes om fuldbyrdelse mulighed for også i første instans at rejse indsigelse mod fuldbyrdelse af retsafgørelsen umiddelbart ser det ud til at være et et fornuftigt

forordningen når jeg ikke

kan sige at venstre vil

lovforslag med bemærkninger som har et omfang af næsten to hundrede sider lovforslaget blev fremsat den tredje april og i dag hvor vi førstebehandler lovforslaget skriver vi den

fra venstres side mener vi ikke at det er rimeligt

den eneste til stede der kunne have fundet på

sin valgkamp at nævne eksekvaturproceduren måske netop

det som det her lovforslag handler om

er at hvis man har en afgørelse der er truffet ved én domstol i ét eu land hvad betyder den så i et andet eu land

en dansk domstol der så skal sige at ja nu må den her person gerne blive arresteret eller at ja nu må

værdier skal det omkring en dansk domstol eller skal det bare umiddelbart virke

med det her lovforslag og den aftale man nu har truffet i eu siger man at på nogle områder

umiddelbart virke i de andre eu lande

så være en lang række andre områder det er også nævnt i lovforslaget der handler om æreskrænkelser der handler om alt mulig andet som lige skal omkring landets egen domstol inden de

hvad man kunne kalde fri bevægelighed for retsafgørelser altså at en retsafgørelse mod en virksomhed truffet ved én domstol i ét eu land umiddelbart

virkeligheden smart når man har besluttet sig for at have det som ét indre marked

betyder det selvfølgelig også at man skal kunne være helt sikker på hvis der er truffet en afgørelse ved en tysk domstol at alle de proceskrav der er

at den tiltalte skal have en række rettigheder

skal være overholdt ved den domstol

det ikke bekymrende det tror jeg i virkeligheden ikke det er for hvis man ser på

det er der sikrer borgerne i danmark mange af deres grundlæggende rettigheder så

den europæiske menneskerettighedskonvention

også ved danske domstole meget af den retssikkerhed vi har som borgere er også garanteret europæiske menneskerettighedskonvention og det er jo fuldstændig parallelt i de andre eu lande

så skal man jo sørge for at retssagen er ordentlig hvis det umiddelbart også skal kunne virke i et andet land

alle procedurerne og de formelle regler skal være overholdt men da de er sikret i den europæiske

har jeg ikke den der bekymring der handler om gud holder det her så så er der en anden vigtig detalje i den her forbindelse det er

bundet af den her aftale men så har danmark lavet en aftale med resten af eu landene om at vi når man har

stilling til om vi så vil gennemføre det i dansk ret eller ej og hvis vi ikke vil så synes de andre eu lande

med det her lovforslag

med helt i overensstemmelse med parallelaftalen man kan sige at vi

os i den situation at de andre eu lande har sagt at

være med i det men igen står vi i den situation at når de andre laver noget om siger vi

med fordi det grundlæggende er utrolig

og når der er uenighed om investeringer at man så

én afgørelse truffet ved én domstol ét sted i eu landene inden for det indre marked

jo ligesom bruxelles i forordningen vi har en parallelaftale og det kører hvis jeg

jeg godt starte med noget som jeg principielt synes er forkert det blev faktisk vedtaget sidste gang nemlig at man giver justitsministeren eller en minister en beføjelse til at ændre nogle ting administrativt det kunne man have valgt at gøre i den her sag det har justitsministeren ikke valgt han har valgt at tage den ned i folketingssalen og det

vi diskuterer sagerne men jeg synes der ligger noget principielt forkert i at man i et demokrati kan vedtage ændringer administrativt hvilket man har vurderet i justitsministeriet rent faktisk kunne have ladet sig gøre med den her sag

så ser på hvad det er for nogle ændringer man gerne vil have indført så er

institut for menneskerettigheder som mener at det er et vidtgående skridt at den her procedure bliver fjernet

vi kalder injurieturisme

har kørt nogle injurieturismesager i andre lande fordi det er nemmere at få en dom

skulle så umiddelbart være gældende i danmark jeg synes det er problematisk at man går ind og ændrer den procedure jeg vil også godt sige at vi sad til et europaudvalgsmøde for noget tid siden netop med bruxelles i forordningen

for danmark at give afslag på indrejse selv om det stred mod dansk ret hvis der var faldet en dom i et andet land

justitsministerens svar var at mulighederne

men at de var indskrænkede det synes jeg også

danmark der ligesom siger ja eller nej

en masse spørgsmål for jeg synes faktisk at det her lovteknisk

netop det her med høringssvarene som trods alt er kommet for noget tid siden kontra at lovforslaget er fremsat

man kan jo godt have ændret noget i forhold til de givne høringssvar så de vil blive stillet jeg vil også godt sige at

støtte forslaget dels ud fra de indholdsmæssige ting

også fordi vi fra starten har været uenige i at

venstres vegne meddele at vi synes at det er ganske fornuftigt med den her forordning vi kan bakke op om at man afskaffer den her eksekvaturprocedure og vi håber

nogle positive økonomiske konsekvenser for især det danske erhvervsliv

vores borgere og for vores erhvervsliv at en retsafgørelse truffet i et eu land kan fuldbyrdes i et andet land vi noterer os også at der

i forhold til den som er sagsøgt nemlig retten til et forsvar en retfærdig rettergang så vi synes sådan set at der er taget højde

for de bekymringer der måtte være i forbindelse med det her lovforslag vi kan naturligvis fra sfs side støtte

afskaffer den procedure at en retsafgørelse i et andet land for fremtiden uden videre kan gennemføres i en anden medlemsstat

hvorimod man i dag først skal tage stilling til om det nu engang kan lade sig gøre

af procedurereglerne derudover

er der nogle ændringer som betyder en udvidelse for forbrugere og lønmodtagere til at kunne sagsøge sagsøge erhvervsdrivende eller deres arbejdsgivere som har bopæl uden for eu men altså sagsøge dem i en medlemsstat og domstolene forpligtes også i den forbindelse til at rådgive lønmodtagere om mulighederne for

lyder teknisk men det er altså noget som

sikrer nogle bedre forhold for lønmodtagere og forbrugere der kommer i klemme og det kan enhedslisten kun bifalde derudover

forordning som også handler om gensidig anerkendelse af retsafgørelser som implementeres i danmark i dansk ret i stedet for at være administrativt bestemt i danmark det ændrer ikke noget

på forholdene for borgere i danmark men men er en teknisk ændring som dog

nemmere at overskue reglerne som udgangspunkt støtter enhedslisten derfor forslaget men

fra talerstolen at det er ærgerligt at kommissionens gennemgang af forordningen ikke har imødeset de bekymringer som

er altså stadig væk en risiko for

vil blive sagsøgt i et andet eu land for overtrædelse af

har andre regler på området end danmark

og det kan være meget bekymrende det er et problem som vi mener burde have været løst

om hvordan vi i danmark eventuelt selvstændigt kan løse den problematik

være lovgivning i andre lande som går og skræmmer danske medier fra at skrive og trykke det de vil og synes er godt så længe det selvfølgelig overholder dansk

noget der handler om at få det indre marked til at fungere bedre det er noget der handler om at afbureaukratisere det er noget der handler om at gøre det

når der er sager der går på tværs af landegrænser

ligger fra regeringen når det er sagt

nævne som en lille krølle

danmark har retsforbeholdet i liberal alliance vil vi gerne bevare retsforbeholdet

har gjort i den pågældende situation liberal alliance er positiv over for det

fortsat fremgår udtrykkeligt af selve loven

kunne sådan set have været gennemført administrativt som det også har været fremme i medfør af den gældende lov om bruxelles i forordningen men forordningen

omfang anvendes i praksis og derfor har

domstole advokater og andre brugere samt også af lovtekniske grunde fundet det rigtigst at gennemføre ændringerne ved som sagt at foreslå dem skrevet ind i selve loven frem for via en bekendtgørelse jeg skal bestemt ikke være andet end klart opmærksom på at det er et lovforslag der er af meget teknisk karakter og derfor vil jeg forsøge at kaste lidt mere lys over forslaget og forklare så at sige den store betydning

den omarbejdede bruxelles i forordning også omfatter indskrivningen af luganokonventionen og underholdspligtforordningen i lov om

forordningen men det er ren lovteknik luganokonventionen svarer til den gældende bruxelles i forordning og anvendes i forhold til norge island og schweiz

fandt oprindelig anvendelse på sager om underholdsbidrag men ved vedtagelse af underholdspligtforordningen

dette område undtaget fra bruxelles i forordningen og har nu sit eget retsgrundlag danmark er allerede omfattet af disse regelsæt og der er som nævnt tale om en lovteknisk ændring med det formål at gøre det nemmere for domstole og advokater og andre brugere i øvrigt også at anvende disse regler lovforslaget er netop blevet så omfattende fordi både så at sige den omarbejdede bruxelles i forordning luganokonventionen og underholdspligtforordningen skal knyttes som bilag til lovforslaget så sagt i al stilfærdighed til herre jan e jørgensen

godt læse alle bilagene i forslaget men her har man årsagen til de mange sider

så er der det at sige til forslaget som sagt er et forslag som flere gange har været på dagsordenen i folketingets europaudvalg

vidt angår både proces indhold og danmarks tilslutning til

venstre hver eneste gang bakket op og tak for det

skyld jeg ved han er en meget travl mand henvende sig til sit

hovedændringen i dette lovforslag som sagt en gennemførelse af den omarbejdede bruxelles i

hvilken retsinstans der er mest egnet til at løse en tvist på tværs af

det eksempelvis domstolen i tyskland eller i danmark som skal behandle en konkret civil retssag mellem en tysker og en dansker det er sådanne kompetencespørgsmål som reglerne tager sigte på at løse

sikrer forordningen at retsafgørelser som er afsagt i én medlemsstat let kan anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat forordningen

har afgørende praktisk betydning for danske borgere og især for virksomheder som ønsker

at komme med et par eksempler der illustrerer forordningens betydning for eu medlemsstaterne

herunder også danmark en dansk domstol har afsagt en dom om at en tysk leverandør skal betale erstatning til en dansk virksomhed for levering af varer der har været behæftet med fejl

den danske virksomhed på grundlag af bruxelles i forordningen kunne anmode de tyske domstole om at fuldbyrde den danske dom en fuldbyrdelse af dommen betyder at domstolen skal gennemtvinge kravet om betaling af erstatning over for den tyske leverandør man skal altså ikke igennem en ny retssag i tyskland om hvorvidt man har krav på erstatning den danske dom gælder nemlig på tværs af grænserne på samme måde vil en tysk dom vedrørende et pengekrav mod en dansk virksomhed

af en fogedret i danmark forordningens regler er dermed i høj grad med til at fremme den fri bevægelighed for retsafgørelser i eu og som en afledet konsekvens den frie bevægelighed for arbejdstagere varer og

samarbejde men med vedtagelsen af bruxelles i forordningen i to tusind og to blev samarbejdet overført til det såkaldt overstatslige samarbejde danmark var derfor som følge af retsforbeholdet ikke omfattet af

af væsentlig betydning for at gennemføre retssager på tværs af grænserne inden for eu og forordningen har derfor på trods af forbeholdet stor praktisk betydning

for danske borgere og virksomheder det er derfor også glædeligt at vi fra dansk side fik mulighed for at blive tilknyttet reglerne i forordningen på et mellemstatsligt grundlag

en såkaldt parallelaftale

parallelaftale der blev indgået i to tusind og fem

anvende eventuelle ændringer til forordningen men danmark har mulighed for at tilslutte sig ændringer hvis vi vil men der gælder i givet fald nogle meget korte frister for at få de danske regler på plads

ryger vi faktisk helt ud af samarbejdet det er inden for den ramme at man skal se det her lovforslag om gennemførelse af ændringer i forordningen hvad er det nye så den omarbejdede forordning forbedrer efter regeringens opfattelse de eksisterende regler i forordningen og fremmer den frie bevægelighed for retsafgørelser endnu mere med den omarbejdede forordning

den såkaldte eksekvaturprocedure så en retsafgørelse truffet af en domstol

anden medlemsstat som udgangspunkt uden videre vil kunne fuldbyrdes i en anden medlemsstat efter afskaffelsen af eksekvaturproceduren kan fogedretten fremover uden videre fuldbyrde en sådan dom ved eksempelvis at foretage udlæg for

men med afskaffelsen af eksekvaturproceduren

fogedretten fremover springe det formelle led om eksekvatur over under forhandlingerne af den omarbejdede den omarbejdede forordning

lagde medlemsstaterne faktisk stor vægt på at afskaffelsen af eksekvatur skulle ledsages af garantier der kunne sikre skyldnernes rettigheder

kan skyldnerne fremover anmode om at fuldbyrdelsen af en retsafgørelse afslås allerede i første instans i den forbindelse kan den pågældende blandt andet henvise til at fuldbyrdelsen åbenbart vil stride med grundlæggende retsprincipper jeg tror i øvrigt det er vigtigt at fremhæve at det jo stadig vil være sådan

længere gennemgang af et indrømmet længere lovforslag men længden skyldes primært

selvfølgelig et godt lovforslag ikke

for borgerne men i særlig grad også for de danske virksomheder jeg vil endnu en gang takke for drøftelserne og jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget her i folketinget og som sagt

naturligvis til rådighed for at besvare spørgsmål hvis forslaget giver anledning til

mod danmarks og vestens sikkerhed grunden til at jeg har ønsket at få denne forespørgsel på dagsordenen er sagen om

agenten morten storm som vistnok har medvirket med videregivelse af informationer om en terrorleder hvilket førte til drab på denne terrorist med kampdroner denne sag har rejst tvivl om hvordan regeringen stiller sig til brugen af kampdroner vil regeringen medvirke til at forsvare danmark imod de moderne trusler i form af terror eller vil regeringen hellere overlade ansvaret til andre lande og tjenester at udføre dette svære arbejde det ønsker jeg at få et svar på i dagens debat mit

droneangreb mod ledende medlemmer af al qaeda lad mig derfor

så vidt angår mit eget ressortområde det vil sige politiets efterretningstjeneste

er således en civil efterretningstjeneste det kommer forhåbentlig ikke bag på nogen af de

og vi har som bekendt også i folketingets retsudvalg haft lejlighed til at drøfte emnet på hele to samråd det første blev afholdt den toogtyvende november

to afholdt

i høj grad en gentagelse af hvad jeg allerede har oplyst på samrådene mine talepapirer fra samrådene er jo tillige sendt til folketingets retsudvalg

finde dem på folketingets hjemmeside

om at danmark står over for en alvorlig terrortrussel i den efterhånden langvarige debat om

det nærmest er blevet glemt men truslen er altså både aktuel

på lige netop dette punkt tror jeg

at stillerne af dagens forespørgsel og jeg er enige

har trusselsniveauet generelt været forhøjet i den vestlige verden og terrorhandlingerne i madrid i to tusind og fire og i london i to tusind og fem har vist os at også de europæiske lande er sårbare over for den internationale terrorisme terrortruslen mod danmark er altså alvorlig særlig genoptrykningen af muhammedtegningerne i to tusind og otte har betydet at militante islamister anser danmark som et prioriteret mål for terror danmark er altså blandt de potentielle mål og vi har allerede som alle ved haft terroren helt inde

flere personer blevet straffet for at have forsøgt at udføre terror her i landet trusselsbilledet er i dag komplekst

i vidt omfang havde fokus rettet mod de politiske modsætninger mellem øst og vest

så har truslerne mod danmark i dag skiftet karakter truslerne

islamistiske miljøer men truslen kommer også fra andre kanter

så er truslen jo også grænseoverskridende

at det for nogle er kommet som en overraskelse at pet

fokus på personer ikke blot i danmark men også i udlandet det er i givet fald udtryk for en fejlagtig og også meget naiv opfattelse

udenlandske terrorister kommer til danmark

har tæt kontakt til

der opstår hele tiden nye problemstillinger og trusler

der rejser til syrien og kæmper side om side med lokale oprørsgrupper i den væbnede konflikt det øger risikoen for at de pågældende får kontakt til militante islamistiske netværk og derigennem bliver radikaliserede og motiverede til at begå terror når de vender hjem igen det er bekymrende

har af samme grund meget opmærksomhed på situationen udviklingen understreger betydningen af at pet

er en dynamisk organisation der hele tiden har mulighed for at tilpasse sine arbejdsmetoder i lyset af

vi må ikke stikke en kæp i hjulet på pet derimod skal vi sikre

har de nødvendige redskaber til rådighed for effektivt både at kunne identificere og selvfølgelig også imødegå

i alle tilfælde skal ske i overensstemmelse med dansk og international ret

i den forbindelse henvise til at chefen for pet jo har oplyst at efterretningstjenesten i forbindelse med konkret samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere kræver og får garanti for

efterretningstjenesten træffer foranstaltninger for at sikre at samarbejdet med udenlandske samarbejdspartnere ikke bliver brugt til formål som tjenesten ikke kan eller vil medvirke til jeg kan også nævne at lovforslaget om pet

som regeringen netop har fremsat blandt andet indeholder regler om pets videregivelse af oplysninger

hvis videregivelsen efter en konkret vurdering må anses for forsvarlig

det selvsagt indgå hvilken skadevirkning videregivelsen vurderes at kunne få for den som oplysningens vedrører og det vil for eksempel også indgå i vurderingen hvordan forholdene er i modtagerlandet

opgaver at indsamle og videregive oplysninger eller i øvrigt foretage skridt hvor formålet er at dræbe nogen det ikke en opgave for en civil efterretningstjeneste

har da også udtalt at det er ufravigeligt for pet

tjenesten hverken kan må eller vil medvirke i operationer der tager sigte på at slå nogen ihjel uanset om der er tale om civile eller militære personer det gælder også i relation til eksempelvis den nu dræbte al qaeda leder anwar al awlaki som har givet anledning til en del medieomtale de seneste måneder og må formodes at være baggrunden også for

forespørgsel anwar al awlaki er en person som pet har haft fokus på det har chefen for pet jo i øvrigt helt usædvanligt i lyset

jeg håber ikke at det kom som en stor overraskelse for nogen at pet

interesserer sig for hvad der sker i al qaeda chefen for pet

ikke har bidraget hverken i eller til den operation der førte til drabet på al awlaki så mener jeg

set ikke at det kan siges mere klart

øvrigt tilføje at det påhviler chefen for pet

at holde mig direkte underrettet om alle forhold af væsentlig betydning inden for efterretningstjenestens virksomhed det gælder blandt andet alle vigtige enkeltsager

den forbindelse slå fast at jeg selvfølgelig har fuld tillid til politiets

jeg giver ordet videre til min kollega forsvarsministeren

jeg gerne afslutningsvis igen slå fast

har derimod til opgave at identificere og imødegå trusler mod danmarks sikkerhed og mod danske interesser i udlandet og i den forbindelse skal

overholde dansk lovgivning og øvrige regler for efterretningstjenesten

regler og konventioner det gælder både når pet handler alene og når pet

minidroner der startes ved at blive kastet op i luften ved håndkraft der kan skelnes mellem bevæbnede og

droner droner er et nyttigt og effektivt redskab der allerede i dag anvendes af det danske forsvar til overvågning

informationsindhentning i afghanistan for eksempel har danske soldater i flere år anvendt små håndholdte ikkebevæbnede droner til overvågning og informationsindhentning internationalt ses mange eksempler på at større droner anvendes til at løse en række opgaver

i relation til overvågning eller informationsindhentning men også til at gennemføre visse typer af angreb

godt forestille mig at forsvaret i de kommende år vil øge antallet og anvendelsen af droner eksempelvis til overvågning i det arktiske område eller på anden måde til støtte for forsvarets øvrige kapaciteter overvågningsdroner

vil også kunne anvendes til støtte for civile myndigheder for eksempel i forbindelse med eftersøgningsoperationer større uheld katastrofer og lignende efterretninger fra droner kan hjælpe med til at minimere civile tab og til at passe på vores egne soldater

jeg lægger stor vægt på vores soldaters sikkerhed

minimere risikoen for vores soldater har jeg bestemt ikke noget problem med at anvende våben fra droner

en der er ved at placere en vejsidebombe for at få ram på vores soldater

jeg vil ikke kommentere vores samarbejdspartneres specifikke brug af forskellige droner men blot understrege at alle operationer skal gennemføres i overensstemmelse med både krigens love og menneskerettighederne lovligheden af magtanvendelsen vil selvfølgelig altid bero på en konkret vurdering i områder hvor danske styrker er indsat i væbnet konflikt sammen med allierede og koalitionspartnere udveksles oplysninger og informationer fra forsvaret og forsvarets efterretningstjeneste det forudsættes at vores partnere bruger informationerne på lovlig vis i den forbindelse er det væsentligt at have

at en relativt lille nation som danmark er fuldstændig afhængig af

samarbejde med udenlandske partnere

er det reguleret af bestemmelserne i den humanitære folkeret det betyder at en stats væbnede styrker lovligt kan anvende dødbringende magt til at nedkæmpe modparten i konflikten civile nyder juridisk beskyttelse mod kamphandlingerne og må ikke gøres til mål i konflikten

en beskyttelse der er betinget af at de civile ikke tager direkte del i fjendtlighederne hvis de gør

mister de deres beskyttede status

blive et lovligt mål når der er tale om en væbnet konflikt

civile der tager direkte del i fjendtlighederne

jeg synes det er afgørende når vi har den forespørgsel som vi har her

understrege at efterretningsvirksomhed er helt nødvendigt for at kunne gennemføre militære operationer i det hele taget efterretninger bidrager

til at identificere lovlige mål men også til at danne sig et billede af det omkringliggende civile samfund det er nødvendige informationer hvis vi skal leve op til den humanitære folkerets regler om distinktion og om proportionalitet i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme spiller den politimæssige

lad mig så nævne at forsvarets efterretningstjeneste hvis vi kigger på området uden for den væbnede konflikt jo har et samarbejde med andre lande om udveksling af oplysninger og informationer det er helt nødvendigt med

et samarbejde fordi det giver adgang til andre landes efterretningskapaciteter

analyser samarbejdet

baseret på mange års oparbejdet tillid og fortrolighed og forudsætter at forsvarets efterretningstjeneste til enhver tid fremstår som en troværdig og tillidsvækkende

udenlandske samarbejdspartnere altså en afgørende rolle for at løse opgaverne ved lægningen af det man kalder det efterretningsmæssige puslespil i særdeleshed i relation til analyser og vurderinger af terrorbevægelser terrornetværk og andre kræfter i udlandet som på en eller anden måde kan udgøre en trussel mod danmark eller mod danske interesser

forsvarets efterretningstjenestes udveksling af oplysninger med udenlandske myndigheder vedrører først og fremmest oplysninger om diverse udenlandske grupperinger samt udenlandske netværk og medlemmer herunder deres kapacitet hensigt og vilje forsvarets efterretningstjenestes videregivelse af oplysninger til udenlandske partnere er altså nødvendig for at forsvarets efterretningstjeneste kan varetage sine opgaver forsvarets efterretningstjenestes udveksling af oplysninger med udenlandske myndigheder søges altid gennemført inden for rammerne af et etableret gensidigt samarbejde således at den modtagende myndighed i udlandet som led i dette samarbejde på tilsvarende måde vil stille oplysninger til rådighed for forsvarets efterretningstjeneste når sådanne oplysninger kan have særlig betydning for for eksempel vurderingen

trusler mod danmark og danske interesser dette tætte

hvis videregivelse kan være af betydning for

fes eller samarbejdspartnernes opgavevaretagelse på samme måde forventer vi at samarbejdspartnerne også stiller oplysninger til rådighed for forsvarets efterretningstjeneste når det er nødvendigt lad mig afslutningsvis sige at hvis der er grundlag for at antage at følsomme personoplysninger vil blive anvendt i en sammenhæng der efter dansk opfattelse ikke vil være i overensstemmelse

vil forsvarets efterretningstjeneste ikke videregive oplysningerne til en udenlandsk samarbejdspartner det gælder uanset om danmark er i væbnet konflikt

planlægger et angreb på new york de danske efterretningsagenter meddeler vore alliancepartnere hvad der er under opsejling og disse eliminerer osama og hans håndlangere med kampdroner tusinder af civile amerikaneres

skal den naturligvis gives videre til vores alliancepartnere alt andet er dumt

heldigvis død så mit indledende tankespind er slet ikke relevant og bliver det heller ikke men han har efterfølgere er de civile eller militære må vi medvirke til at de bliver elimineret eller må vi

holdning er at vi naturligvis skal kunne medvirke til at eliminere sådanne terrorister hvis vi fastholder en fundamentalistisk tolkning af folkeretten og hvis vi ikke erkender at den teknologiske udvikling ikke kan rulles tilbage så risikerer vi at spilde vore soldaters liv i en kamp der i virkeligheden kunne føres på en anden måde det ville være uansvarligt derfor er

at der er udviklet nye våbensystemer herunder

der gør det muligt at bekæmpe terrorister på meget lang afstand uden at danske soldaters liv bringes i fare folketinget konstaterer at brugen af kampdroner forudsætter et solidt efterretningsgrundlag folketinget pålægger regeringen at tilse at danske efterretningstjenester har mulighed for at bidrage med skabelsen af et sådant efterretningsgrundlag ved at samarbejde med vore alliancepartnere i forsøget på at bekæmpe terrorister der truer

magt det er jo ikke bare enhver der

er men der er tydeligvis her en diskussion som dansk folkeparti mener er

danmark bør følge menneskerettighederne og bør følge folkeretten og mener dansk

man anslår at over tre tusind uskyldige civile er døde i pakistan som følge

andre lande med kampdroner hvis man ser det som en umulighed at bekæmpe terrorister der har været aktive

ser dem som beskyttet af folkeretten så mener

usa og

kommunisme og nazisme der kan man få det fuldstændig klippefast hvad der er rigtigt og forkert inden for den tankeverden hvor jeg befinder mig findes det ikke der findes kun én sandhed og den er hos vorherre der findes ikke

folkeretten er ikke mere hellig end alle mulige andre regler som vi følger

nogle ganske glimrende

at følge dem så

religiøst spørgsmål og der er ikke mulighed for at finde frem til det her på jorden

aktivt del i kampen mod terror blandt andet gennem vores stærke internationale engagement gennem mange år i afghanistan og nu også senest med vores bidrag til aktionen i mali vores soldater har gjort en særdeles fornem indsats når det gælder om at bekæmpe terror og dermed også sikre at blandt andet befolkningen i afghanistan nu har fået mulighed for at få demokrati og også bliver gjort i stand til at tage vare på egen sikkerhed selv om vi jo ved at blandt andet taleban fortsat ønsker at omstyrte

hvad så med brugen af droner i forhold til fremtidens konflikter det er vigtigt at slå fast i dag at droner kan dræbe helt som ethvert andet våben det er der

set ikke nogen forskel på men tit har ordet droner fået en helt speciel politisk betydning og der er også nogle der har svært ved

forholde sig til ordet

også gerne benytte denne debat til at slå fast at venstre støtter både anvendelsen og udviklingen af

denne kapacitet kan jo både bruges til overvågning samt også som et decideret våben af samme grund var vi også meget tilfredse med at vi sidste år i

blev enige om at genindtræde i natos

projekt som jo er et droneudviklingsprojekt men er der så ikke en grund til at drøfte anvendelsen af dronekapaciteten jo det er der folketinget skal naturligvis forholde sig til hvordan vi fremadrettet kan bruge en dronekapacitet

i den seneste forsvarsaftale at vi skal give mulighed for at udvikle et dansk dronecenter det er jo så et center der vil have kommercielt tilsnit og ikke et decideret militært tilsnit derudover

så også løbende en diskussion

internationalt ikke mindst i usa som bekendt

er folkeretten jo på ingen måde krystalklar og debatten om droner egner sig heller ikke til at give håndfaste konklusioner derfor er

også tilfreds med de to ministres besvarelser her i dag

på hver sin måde relativt tydeligt forklarer hvordan regeringen ser på anvendelsen af droner og det vil vi gerne kvittere for

lejligheden til at slå fast at venstre jo både er med i pet forliget og i fe forliget i disse lovforslag kan man jo også konstatere at den kommende lovgivning for efterretningstjenesterne vil indeholde nærmere regler for tjenesternes videregivelse af oplysninger derudover bliver der også etableret et nyt kontrolorgan der skal føre kontrol med iagttagelsen af disse regler lad mig også i dag slå fast at vi er trygge ved det arbejde som både pet og

fe udfører og noterer os jo også samtidig at både justitsministeren og

har besvaret en lang række spørgsmål til folketinget om blandt andet de to tjenester og også hele spørgsmålet omkring anvendelse af droner lad mig så også på vegne af

sf det radikale venstre liberal alliance og det konservative folkeparti læse følgende forslag til vedtagelse op

at efterretningstjenesterne skal have de nødvendige redskaber til rådighed for

at kunne imødegå terrortrusler mod det danske samfund og at indsatsen skal ske i overensstemmelse med dansk og international ret folketinget noterer sig at droner kan være nyttige og effektive kapaciteter i et moderne forsvar herunder til brug for indsamling af oplysninger folketinget noterer sig desuden at politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste inden for deres kompetenceområder har et godt og nødvendigt samarbejde med udenlandske partnere

opmærksomme på at videregivelse af oplysninger i den forbindelse foregår i overensstemmelse med dansk og international ret folketinget noterer sig i tilknytning hertil at den kommende lovgivning for efterretningstjenesterne vil indeholde nærmere regler for tjenesternes videregivelse af oplysninger herunder et krav om forsvarlighed ligesom der vil blive etableret et nyt tilsynsorgan

langt fremme i planlægningen og vi ved at der også samarbejdes på tværs af grænser mellem forskellige terrorgrupper

og opklare terrorplaner og terror mod danmark dernæst er det selvfølgelig vigtigt at den danske regering og de danske efterretningstjenester også samarbejder uden for landets grænser jeg siger blot det her til indledning fordi droner jo i virkeligheden kun er en del af det at sikre landet mod terror og fordi terror desværre er meget andet og griber meget mere om sig og kræver mange flere svar end blot droner terrror er jo i

noget der kommer med rabiate politiske eller religiøse holdninger der dog i hvert fald som minimum har det tilfælles at de alle sammen har givet sig selv retten til at slå ihjel at slå dem ihjel der ikke følger deres

politiske eller religiøse lovregler uanset terrorens oprindelse skal vi

andre landes efterretningstjenester i alle tilfælde skal ske i overensstemmelse med dansk ret og

ansvarlig herfor er selvfølgelig først og fremmest regeringen og det sker så under

gennem folketinget i øjeblikket om at styrke kontrollen med efterretningstjenesterne

og på grundlag af dansk og international ret det bringer mig hen til

vel i virkeligheden sådan som jeg lyttede mig til det er dansk folkepartis pointe

kan man både være effektiv

i sin indledende begrundelse for forespørgslen formulerede

ellers overlader vi det bare til andre at bekæmpe terror

i givet fald har det sikkert være utilsigtet fra fru marie krarups side

den grundlæggende problemstilling kan det lade sig gøre både at få tryghed

samtidig at få frihed altså at man overholder

som jo i virkeligheden styrker tilliden til myndighederne og herunder styrker tilliden til efterretningstjenesterne

jeg tror det er den grundlæggende opfattelse at vi er nødt til som samfund at kunne sikre både friheden respekten for det enkelte individ og overholdelsen af loven og så videre og samtidig

i opgaven med at løse

stræbe efter at blive bedre og bedre til at løse netop det dilemma eller

problem og jeg anerkender fuldt ud noget af det fru marie krarup sagde nemlig

kunne opstå situationer hvor man sidder og er grumme i klemme netop i forhold til den her problemstilling

men det ændrer ikke på at det er vores pligt for

vi ligeglade med friheden og overholdelsen af dansk og international ret ender vi med at gøre vold på os selv og det vil til sidst ramme os selv derfor bliver vi nødt til at prøve at blive ved med at stræbe efter at gøre det her bedre det vil sige at

uden at man behøver at overtræde loven jeg siger

en ambition om på et tidspunkt at komme i regering det synes

fair og reelt men det bliver selvfølgelig selvsagt ikke med vores støtte

både at nå trygheden og nå friheden det der med at man godt kan være effektiv samtidig med

dansk folkeparti kommer til at ændre politik på

skal forfølge ambitionen om at komme i regering og det er ikke fordi jeg skal give dansk

taktiske råd eller sådan noget om hvordan man skal placere sig i det politiske spil

til landet på den baggrund skal jeg selvfølgelig meddele som det jo allerede er fremgået at vi kan tilslutte os det forslag til vedtagelse som herre troels lund poulsen

er enig i så skal man jo i virkeligheden spørge regeringen

jo kun er halvdelen af svaret mit politiske udgangspunkt vil være

må overholde i det her tilfælde amerikansk lov og de internationale konventioner den amerikanske regering har tilsluttet sig der synes jeg

det bliver rigtig rigtig svært for mig at gøre mig til dommer over hvorvidt den amerikanske regering i sin adfærd har overholdt det

rapporter der siger at over tre tusind uskyldige civile

det er det ene det andet er

er der ikke civile ofre når man er i krig vi behøver jo ikke nødvendigvis kun at tænke på droner

er det er det sådan at der

lige på grund af den danske indsats men

vi er i afghanistan sammen med jo det er der og det er da uhyre problematisk og det er da et rigtig rigtig godt spørgsmål hvordan

de civile ofre jeg tror bare ikke at den diskussion nødvendigvis kun kan isoleres til

min opfattelse

ikke min oplevelse

gå i detaljer at at dansk lovgivning og de konventioner danmark har tilsluttet sig på den måde svækker eller ødelægger vores muligheder for at samarbejde med andre landes efterretningstjenester og effektivt beskytte danmark mod terror

er et udtryk for at man prøver at ramme lige præcis det her

også forholder sig til følgende problemstilling hvis man siger

nu skal vi bare skyde efter alle dem der er terrorister

at blive lidt interessant og hvorfor er det interessant og hvorfor er det relevant for

vestlige demokratier siger

som stat ligeglad med borgernes individuelle rettigheder uden for

på et tidspunkt desværre tror jeg også til at afspejle statens syn på sine egne borgere

det er det begynder at blive rigtig rigtig farligt og det er derfor man bliver nødt til at

både trygheden og friheden i baghovedet hele tiden og her tror jeg at der er en reel uenighed mellem mellem fru marie krarups parti og

droner grundlæggende tre spørgsmål vil brugen af droner ændre vores krigsførelse fundamentalt strider brugen af bevæbnede droner grundlæggende mod folkeretten og ikke mindst kan danmark bruge droner til noget

sund skepsis over for våben når der kommer nye våben på

kan vi bruge dem vi spørger mere bekymret hvordan kan de mon misbruges

og derfor har vi været nervøse eller bekymrede for

af risiko for egne tab ved anvendelse af droner

i folkeretten med princippet om proportionalitet brugen af droner må derfor ikke føre til en mere lemfældig omgang med væbnet

indgribende skridt

proportionalitet i alle tilfælde gælder det for os at væbnet magt altid er sidste

i den forbindelse og ikke mindst i lyset af

vi ser også frem til at kontrollen med efterretningstjenesterne styrkes og reguleres i den lov der er på vej gennem folketinget

af droner ser vi

som jeg så kan fornemme ikke rigtig er dem som

afghanistan til overvågning og vi tror

hvor det er muligt at overvåge store områder med droner

i droner men vi nærer en sund skepsis

kan gøre ved den måde vi fører krig på og hvilke udfordringer det stiller os i forhold til folkeretten

at sørge for at dronerne bliver brugt ordentligt og på en måde som

inden for vores værdier og de

og fe har foretaget af personregistreringer man har simpelt hen ikke mulighed for at lave en undersøgelse eller mulighed for at tjekke om det er rigtigt

har udleveret oplysninger der er blevet brugt til at slå mennesker ihjel ved droneangreb rundtomkring i verden kan de radikale leve med et sådant ikkeeksisterende tilsyn med om danmark bidrager til

international

en

brugen af militariserede droner er et stort menneskeretligt problem som skal tages dybt alvorligt

sker brugen uden for konventionelle krigszoner i pakistan i yemen i somalia hvilket betyder at

efter al sandsynlighed overtræder international ret da de såkaldte præcisionsangreb ikke levner mulighed for retsforfølgelse af de terroranklagede samtidig

der meget der tyder på at droneangreb slet ikke er så præcise som det tidligere har været opfattelsen ifølge en rapport kaldet living under drones fra en række forskere

amerikanske droneangreb i pakistan

to tusind fem hundrede og to og tres

tre tusind tre hundrede og fem og tyve personer fra to tusind og fire til to tusind og tolv

anslår man at en hundrede og seks og halvfjerds er børn derudover

såret i de samme angreb ifølge den samme rapport er angrebene stærkt belastende for lokalsamfundene hvilket gør dem kontraproduktive da de skaber frygt og splitter lokalbefolkningerne i fn har man ved flere lejligheder stærkt kritiseret brugen af militariserede droner og fns special rapporteur ben emmerson har startet en undersøgelse af konsekvenserne for civilbefolkningerne og for menneskerettighederne ved brugen af dræberdroner i enhedslisten mener vi at brugen af militariserede droner uden for krigszoner er et brud på menneskerettighederne og det er kontraproduktivt for målet om at skabe fred og stabilitet hvilket er den mest effektive måde at bekæmpe terrorisme på derfor

i enhedslisten at der skal skabes klare

for brugen af militariserede droner

regler skal tilgodese civilbefolkningernes ret til fred og til sikkerhed derfor

folketinget konstaterer at droner i stort omfang bliver brugt til militære aktioner og at størstedelen af disse foregår uden for egentlige væbnede konflikter og altså ikke er omfattet af krigens regler folketinget konstaterer at brugen af militariserede droner fører til store civile tab og ofte er kontraproduktiv for målsætningen om at skabe fred og stabilitet folketinget konstaterer at der er stor usikkerhed om militariserede droners lovlighed i forhold til international ret folketinget pålægger regeringen at arbejde for at der bliver skabt klare internationale regler og at brugen af militariserede droner bliver udført i henhold

er

sidste er der faktisk grund til at rose og det vil jeg komme ind på senere for det er jo ikke hver dag man får lejlighed til at rose den nuværende udenrigsminister så jeg vil glæde

skal man huske at vores udgangspunkt som liberale er at vi tager udgangspunkt i individet og i individets rettigheder derfor er vi selvfølgelig altid bekymrede hvis man kommer en situation hvor mennesker kan blive slået ihjel uden at

der har været et ordentligt retsgrundlag

for da han var i samråd i folketingets retsudvalg betryggede han jo netop at danmark selvfølgelig overholder reglerne

på hvilken måde vi gør det jeg kan ikke komme nærmere ind på det for det var et lukket samråd så jeg kan ikke beskrive i detaljer hvordan besvarelsen var men tilfredse blev vi

vi er også glade for at man går det lillebitte museskridt som man nu har aftalt

fra de fleste andre vesteuropæiske lande men som man har valgt ikke at have i danmark det ærgrer os selvfølgelig

vi har en efterretningstjeneste selvfølgelig vi kan bekæmpe terrorismen men vi mener også at der skal være en ordentlig kontrol med systemet

overbevise et flertal i folketinget om at der skal være men vi glæder os altid over de små skridt når de går i vores retning det må man jo gøre

stort og bredt flertal i folketinget

har været bange da der kom fly og sådan har det sikkert været hele vejen igennem det er ikke våbenet som sådan der

problemet problemet er under hvilke regler de skal benyttes

set betryggede med de svar vi har fået fra ministrene i dag og som jeg nu får lov til at sige for tredje gang som vi tidligere har fået fra

det er nødvendigt at understrege at indsatsen mod terrorisme skal prioriteres højt og det betyder også at efterretningstjenesterne skal have de nødvendige redskaber til rådighed for effektivt at kunne imødegå terrortruslen mod det danske samfund indsatsen skal naturligvis ske i overensstemmelse med dansk og international ret

om anvendelsen af droner

gerne sige at siden tidernes morgen har man faktisk i krige og konflikter forsøgt at opnå større afstand til fjenden og dermed placere sig

har lavet en udmærket rapport der hedder dronerne er her og her gentager man faktisk argumentet om at man

spyd bue og pil rifler artilleri missiler og det er alt sammen noget man har opfundet i et forsøg på at slå fjenden ihjel mens man selv er på behørig afstand ambitionen har

næsten uden undtagelse altid været at sikre en ulige kamp og udviklingen hen imod fjernstyrede fly droner eller uaver er

tankegangen om at anvende fly uden cockpit er faktisk heller ikke ny selv om debatten er ny man forsøgte faktisk allerede

teknologi under første verdenskrig men det er først efter udviklingen af avanceret satellit og kommunikationsteknologi med operative kameraer at dronerne for alvor har fået

gennembrud og nu også med våbenplatform danmarks genindtræden i natos dronebaserede

som flere ordførere også har været inde på er et vigtigt og et rigtigt skridt i retning af at danmark også benytter den nye teknologi ligesom jeg synes det er værd at understrege at vi i afghanistan benytter små taktiske overvågningsdroner det giver rigtig god mening det skaber nemlig en værdifuld information og noget af det vi

man holder øje med det og har en mulighed for at redde menneskeliv fordi man ved hvor de er placeret og derved kan fjerne dem og derfor skal vi naturligvis også bruge den slags

tilværelsen mere sikker ikke mindst vores udsendte desværre

har debatten herhjemme indimellem synes jeg haft en overdreven fremstilling af anvendelsen af droner som nogle særlig hensynsløse våben det er på ingen måde tilfældet et våben fra en drone er ikke mere dødeligt end et tilsvarende missil

i det konservative folkeparti at debatten i stedet bør handle om hvordan man sikrer at folkeretten overholdes og at vi aktivt skal tage stilling til hvad vi vil og

ikke mindst de droner der har våbenplatform i takt med at dronerne gøres stadig mere effektive vil droner jo kunne anvendes til

at minimere tabene på egen side og faktisk også minimere de civile tab men altså til at kunne slå de mennesker ihjel man man ønsker at ramme

friste nogle beslutningstagere til en uhensigtsmæssig eller måske ligefrem uetisk brug af droner da prisen på egen side vil være uendelig lav den diskussion synes det konservative folkeparti er både vigtig og principiel og her synes vi det er vigtigt at understrege at folkeretten skal overholdes samtidig med at vi selvfølgelig skal være åbne over for at de nye teknologier der bliver udviklet

anvendelse hvis de kan beskytte vores

af det jeg har noteret mig og som også har indgået i

af det materiale vi har modtaget i

at man i usa faktisk har en livlig diskussion om emnet

droner med våbenplatforme kan anvendes til at slå egne statsborgere ihjel

for eksempel statsborgere der planlægger et terrorangreb mod usa og jeg synes det er meget glædeligt at præsident obama i sin

jeg understrege at vi mener at dronerne er kommet for at blive og skal bruges men vi mener også det er vigtigt at få understreget her i dag som ministeren også har gjort at det skal ske under betryggende folkeretlige rammer således at de bliver anvendt til de formål som vi synes er

de nødvendige værktøjer og de rigtige rammer for

identificere trusler mod danmark men jo selvfølgelig også

det gælder både for politiets efterretningstjeneste og

når jeg er færdig men det er vigtigt fordi

alvorlig det har vi set

lange fængselsstraf for det de var på vej til

rammerne og grundlaget for vores efterretningstjenesters virke men det er også klart at det er vigtigt som det jo også siges med den brede opbakning der er til

har vores efterretningstjenester selvfølgelig muligheder

sikre sig selv de bedst mulige betingelser for arbejdet med

som det har været sagt et par gange her under debatten at det

oplysninger eller i øvrigt foretage skridt hvor formålet er at dræbe nogen det er ikke en opgave for en civil efterretningstjeneste

tjenesten hverken kan må eller vil medvirke i operationer

sigter på at slå nogen ihjel uanset om der er tale om civile eller militære personer det er grundlaget for det arbejde som politiets efterretningstjeneste

deres arbejde med den både aktuelle og alvorlige terrortrussel som danmark

ikke en opgave for en civil efterretningstjeneste chefen for pet

der tager sigte på at slå nogen ihjel uanset om der er tale om civile eller militære personer

så bliver der spurgt meget direkte til aktiviteter

have fundet sted i et nærmere afgrænset område men det gælder også i relation til eksempelvis den nu dræbte al qaeda leder anwar al awlaki

jo altså som sagt har givet anledning til en del medieomtale i de seneste måneder og

som man kan høre på spørgsmålet her må

at der er et meget bredt flertal i folketinget som kan samles om at droner er et våben som andre våben jeg glæder mig over

er et meget bredt flertal i folketinget som siger

hvordan vi sikrer at når vi anvender

de værdier vi står på de regler som vi har og

bruger vi ikke kun som mål men også

led i de midler som vi

så jeg kan gå rolig herfra er selvfølgelig

så de bruger disse oplysninger

at slå mennesker ihjel i lande hvor danmark ikke er i krig altså pakistan yemen somalia hvor amerikanerne bruger droner kan vi være sikre på

forsvarets efterretningstjeneste ikke udleverer oplysninger til amerikanerne

opgave jeg vil gerne høre forsvarsministeren på egne vegne afvise at

jeg så gentage her det tætte gensidige samarbejde betyder derfor

fe videregiver oplysninger til samarbejdspartnere hvis videregivelsen kan være af betydning for

eller samarbejdspartnerens opgavevaretagelse på

i hvert enkelt tilfælde af videregivelse gøres klart at oplysningerne kun må anvendes til efterretningsmæssig brug og at oplysningerne ikke

fe må videregives til andre myndigheder hvis der er grundlag for at antage at følsomme personoplysninger skal danne grundlag for anvendelse af tortur eller anden nedværdigende menneskelig behandling må

fe ikke videregive oplysningerne til en udenlandsk samarbejdspartner its as simple

på at droner er kommet for at blive

som diis rapporten siger og som

men jeg er glad for at de øvrige deltagere i debatten har vist en anderledes pragmatisk indstilling og jeg vil opfordre alle deltagere i debatten til at

fleksibel tolkning af folkeretten således at man netop kan videreføre

pragmatisk forståelse af at selvfølgelig er droner et våben som man skal kunne benytte i dag og især kunne benytte

krigen mod terror det er jo sådan at

på et tidspunkt blev folkeretten tolket således at man kun kunne være i krig med andre stater i dag opfattes folkeretten på den måde at man også kan være i krig med en terrororganisation det vil sige at det faktisk ændrer definitionen på hvem der er krigsførende og hvem der er

er vigtigt at holde fast i at folkeretten som sagt ikke er hugget i sten det er

man må se på fra gang til gang det synes jeg at jeg har sporet i mange indlæg her i dag og det er jeg glad for så jeg takker for dagens

amerikanernes brug af droner det synes jeg ikke der er noget underligt i

særlig ikke hvis man går ind for menneskerettigheder hvis man går ind for

er et religiøst spørgsmål

ikke kan tage stilling til her på jorden betyder det at

religiøst spørgsmål om man skal overholde menneskerettighederne om man skal overholde folkeretten er det sådan vi skal forstå dansk folkepartis

civile dræbte i pakistan det gør jeg også men jeg bekymrer mig også

twin towers i new york den ellevte september der er mange bekymringer her i verden og hvis man er i stand til at bekæmpe nogle af de onde terrorister

omfattet af krigens regler fordi de bruges uden for væbnede konflikter der anerkender enhedslisten så ikke

folkeret således at væbnede konflikter også kan foregå

men der er ikke nogen regler der gælder til enhver tid

ethvert sted i vores verden det er den kristne grundholdning som er det der ligger bag den vestlige kultur som er det der ligger bag hele vores lovsystem og så videre vi har love der vedtages og love der kan fortolkes og love der kan ændres det kan den humanitære folkeret også og den er også blevet udviklet og ændret således at

jamen det kan vi selvfølgelig ikke det kan man aldrig

men man kan bestræbe sig på

det er derfor jeg synes at det er en dårlig idé hvis

begrænser vores muligheder for at eliminere typer som osama bin

ingen tør gribe til våben men det ville være ufrihed

ubehageligt og jeg vil ikke kæmpe for det så derfor siger jeg at

så længe jeg kan men fred på jorden